besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget fødevareministeren og skatteministeren til fødevareministeren er anmeldt følgende spørgere bjarne laustsen kristen touborg pia olsen dyhr til skatteministeren

følgende spørgere nick hækkerup mikkel dencker jesper petersen frank aaen klaus hækkerup

hvis man bruger taletiden fuldt ud men heller ikke mere

plads til otte spørgere og det vil sige

til og med herre klaus hækkerup om herre thomas jensen når at komme med afhænger af om man bruger mindre end de maksimalt otte minutter så det er op til kollegiet at sørge for at herre thomas jensen i givet fald også kan stille spørgsmål til skatteministeren

en folkeafstemning om efterlønnen

bliver gennemført i den udformning den ligger inden et folketingsvalg

er kommet rigtig mange høringssvar ind

det går med det men en anden vinkel er landbruget som energileverandør jeg har været meget optaget

igennem lang tid og der er jo sat nogle måltal for hvad det er man skal nå jeg tror ikke på at

det her bliver gennemført inden et valg og om man kan nå de

af konsekvenser et af de væsentligste tiltag er jo

fordi vi sammenligner os med blandt andet

for tidligt vi kan ikke sige det endnu det afhænger af hvornår de her udvalg er færdige vi har til gengæld tænkt os

har regeringen fremlagt en energistrategi og en af de store hjørnesten

biogasproduktion hvor vi

om oppositionen og andre har lyst til

kan vi komme hurtigt i gang ellers kommer vi

så kunne fødevareministeren måske være med til at afsløre hvornår det der valg kommer det tror jeg rigtig mange der interesserer sig

jeg gerne spørge hvad siger eu til den kurs som danmark har lagt altså det er en kendt sag at regeringen er meget sent ude

lavet en åbningsskrivelse så det

tilfreds med at man har de her arbejdsgrupper og at man ikke har taget stilling til de sidste

jeg synes bare at regeringen har skyndt sig meget meget langsomt med at få lavet nogle ordninger der gør at folk ude i landet begynder at abonnere

forholdet til eu og håndteringen af

med eu på det område så det vil

svare direkte på man kunne egentlig sige det samme om biogas er klima og energiministeren der fører de forhandlinger jeg er meget optaget af det nye udspil vi nu har lavet hvor vi som sagt giver tre forskellige anvendelsesmuligheder

biogas og jeg er bekendt med at der begynder

stigende interesse også fra andre investorer end landmænd for at finde ud

der er behov for at få fremmed kapital ind i

store biogasinvesteringer der skal være jeg er optimistisk jeg mener stadig væk at afgasningen af husdyrgødning er en af de helt store klimagevinster med den interesse jeg hører rundtomkring for regeringens nye forslag om

jeg ret sikker på at der er lagt en grundsten nu

fødevareministeren heller ikke være interesseret i at være lovbryder ved at man ikke opfylder det man skal i henhold til eu derfor tror jeg regeringen har en samlet interesse i det vi kan også se at der bliver rettet spørgsmål til udenrigsministeren i den her sag så det er vel væsentligt at vi

derfor også et spørgsmål om om man skynder sig meget meget langsomt fordi man kunne synes at det

utimeligt at komme med det inden et folketingsvalg

så lang tid det er sådan at det er kommunerne der skal give garantien og man ikke har nået en aftale om afregningsprisen tror jeg simpelt hen at der er så meget usikkerhed

der er usikkerhed om så derfor skal jeg da kun opfordre

det er klogt at gøre det men så lang tid de barrierer og uklarheder er

håndterer og arbejder med

at omkring biogas kan jeg da berolige herre bjarne laustsen med at hvis man læser oplægget igennem

man se at i regeringens nye energistrategi

om kommunegaranti eller anden offentlig garanti

vi kan ikke både give et anlægstilskud og en offentlig garanti eller kaution vi har valgt at give et anlægstilskud og nu hæve det til tredive procent og så ikke længere have en offentlig garanti eller kautionsforpligtelse ind over

tror jeg at vi er ved at have fundet et niveau hvor det her kan komme i arbejde så

der bliver hvert år sendt flere millioner dyr ud på en meget lang pinefuld rejse på lastvogne via de såkaldte samlesteder i danmark på nuværende tidspunkt kontrolleres disse dyretransporter af statslige embedsdyrlæger for at sikre et minimum af dyrevelfærd under disse lange transporter

forstået at ministeren har besluttet at kontrol af dyrevelfærd ikke længere skal foretages af statslige embedsdyrlæger men af timelønnede private dyrlæger sker denne ændring fordi branchen har lagt pres på ministeren eller er det fordi ministeren mener at det faktisk vil give bedre dyrevelfærd at fjerne kontrollen

statsligt ansatte embedsdyrlæger og

og arbejde med kravene til timelønnede dyrlæger er selvfølgelig de samme med hensyn til det faglige niveau og med hensyn til kontrollen så

jeg ser ikke nogen direkte

være med at svare på mit spørgsmål så jeg er nødt til at gentage det

der skal foretages her og jeg har forstået at det er en rimelig stor ændring der sker fordi branchen har lagt pres på ministeren eller fordi ministeren mener at det vil give bedre dyrevelfærd

gerne supplere med et andet spørgsmål

kontrolleres af fastansatte statslige embedsdyrlæger

er meget nødvendigt at vi sørger for også der

og som herre kristen touborg nævner af vores dyretransporter

på at der var større fleksibilitet ved i nogle tilfælde

bruge timelønnede dyrlæger frem for statsansatte dyrlæger

hen behov for en ekstra fleksibilitet for til tider er der meget arbejde i samlestaldene og andre tider på ugen er der meget lidt med hensyn til om der er visse regler

skal foretage kontrollen

at ministeren ikke har viden på området så han kan svare men ministeren må

det for tredje gang er det fordi branchen har lagt pres på ministeren

en billigere måde at gøre det her på det er jo brugerfinansieret skal

bare lige oplyse folketinget om

det koster staten noget er det fordi branchen synes at det ville være rigtig godt at få nogle andre nogle billigere måske nogle der ikke er helt så gode til at kontrollere så må man også

ligesom jeg gjorde første gang årsagen til at vi laver de her ændringer

effektiviseringer jeg har forstået på alle også på oppositionens forslag til hvordan vi kan få økonomien i det her land til hænge sammen at man gerne vil gå efter effektiviseringer i det offentlige system det gør vi også her det er derfor vi har

der var behov for en større fleksibilitet det er vores bevæggrund

tak til herre kristen touborg

eu tillader nu sundhedsanprisninger på modermælkserstatning og babymad helt konkret hedder sundhedsanprisningen at hvis man indtager dha bidrager det til normal udvikling af synet hos spædbørn

er en omega tre fedtsyre og danmark har indtil videre været imod at det skal være noget man sådan ligesom praler

babyprodukter især fordi sundhedseffekten er tvivlsom der stilles rigtig meget spørgsmål

fra videnskabeligt hold

ministeren når eu nu har besluttet

og de her produkter nu dukker op i danske supermarkeder hvordan vil ministeren så beskytte danske forbrugere

først vil jeg gerne sige at vi har stemt imod det her

vi betvivler efsa’s afgørelse om at det kan have bieffekter men fordi vi mener det er imod de generelle mærkningsprincipper i anprisningsforordningen det kan give

frem for modermælkserstatning generelt eller

i henhold til de almindelige

vi nødt til acceptere de her afgørelser i eu om der er mulighed for gennem information og vejledning og andet

videnskabelige belæg for

nybagt mor tænker jeg vil det bedste for mit

andre kilder af for eksempel vitaminer eller lignende eller måske endda vælger at droppe sin amning til fordel for sådan et produkt

spørgsmålstegn ved efsa’s vurderinger men at

vi har stemt imod

at man stadig væk vælger det mest naturlige produkt for nu at sige det

set enig med med fru pia olsen dyhr

nybagte mødre og fædre

er en sag som man bliver nødt til at rejse

kan forstå at fødevareministeren ikke samtidig

er kommer til at stå på produkterne

en nybagt mor er så følsom et eller andet sted

er det bedste man kan gøre for at sikre sine børn den bedste

derfor vi stemte imod og vi overvejer nu

så er der spørgsmål til skatteministeren og den første spørger

regeringen har jo sammen med dansk folkeparti og det radikale venstre lavet en

buschaufføreren kassedamen smeden mekanikeren politibetjenten bankassistenten og hjemmehjælperen

oplever at hverdagen bliver hård og stressende efterhånden som

i årene skal blive længere på arbejdsmarkedet givet det er ministeren så enig i at med meldingerne fra den konservative erhvervsminister

og den konservative erhvervsordfører herre mike legarth

står regeringen for en politik hvor helt almindelige hårdtarbejdende mennesker kommer til at betale for skattelettelser til nogle af de

og tyve planen har været at sikre at vi også når vi når frem til to tusind og tyve har en sund og holdbar økonomi det har været afgørende for regeringen at vi kunne anvise konkrete

en sund økonomi men

at hele den politiske udfordring og hele landets udfordring

få en sundere økonomi og der indgår

der er ikke en opgave i

det synes jeg sådan set også at oppositionen burde

at udfordringen altså er at komme med konkrete forslag

jeg beklager at der i det forhandlingsforløb ikke har været et større antal partier der har været villige til at finde løsninger men glæder mig over at både dansk folkeparti og det radikale venstre har anerkendt at det

må svaret vel nærmest forstås således at hverken regeringen eller danmarks liberale parti venstre har nogen som helst planer om at sænke skatten de næste ni år frem mod to tusind og tyve er det korrekt forstået

arbejde eller andre skatter fordi øvelsen sådan set har været at skulle finde

fyrre milliard kr som vil gøre at vi vil have

en balance mellem statens udgifter og indtægter også når vi når frem til to tusind og tyve det er en helt helt anden udfordring

forstår at socialdemokratiet

meget gerne vil køre hele tilbagetrækningsreformen sammen med skattelettelser det er

nogle politiske grunde til at man vil men det har bare ikke noget at gøre med den politik som

regeringen har gennemført og vil gennemføre som følge af aftalen og jeg synes det vil have klædt

jo ikke os der har kørt det her sammen med skattelettelser

og tyve forhandlingerne ude med en melding om at pengene skal ud og lette skatten på arbejdsindkomst

helt afgørende for os konservative at vores vælgere helt præcist ved

er socialdemokratiet der har fundet på at det er en del af regeringens politik det er simpelt hen hvad centrale folk i regeringen og tæt knyttet til regeringen selv melder ud og på den baggrund er det vel rimeligt at sige at for den brede del af befolkningen

har den politik som har været tegnet været løntilbageholdenhed nu forringet efterløn

udflytning af job og øget indkomstforskel ting som jo alene bliver forstærket af de meldinger som nu kommer fra erhvervsministeren og den konservative erhvervsordfører om at

stort ønske om at man kunne sænke

så længe jeg kan huske

økonomi og erhvervsministeren også har understreget er

er en del af to tusind og tyve opgaven og at det dermed også var et signal om hvad det egentlig er de konservative gerne så på sigt

det vi har siddet og slåsset med

har været den svære øvelse det sådan set er at finde syv og fyrre milliard kroner jeg kan se at

man fremlægge den ene luftige plan efter den anden som bygger på ønsketænkning

om at vi alle sammen bliver mere raske sådan kan man ikke lede et land hvis man er i regering

historier der fyldte mediebilledet sidste sommer var

er skattepligtig eller ej her i danmark det er en kendt sag at han har bopæl i schweiz men han har jo også

det blev fastslået af skat at stephen kinnock ikke er skattepligtig i danmark men i schweiz det som så gør at jeg vil

dagbladet bt i dag har fundet frem til at der har været en

mand der har boet i grønland i i over tyve år og er skattepligtig der ønsker at besøge

kone som bor i danmark han har fået den afgørelse fra skat at hvis han så meget som

et opkald på sin arbejdstelefon eller besvarer en e mail når han er inden for for danmarks grænser vil han blive skattepligtig i danmark det det er så

til forskellige afgørelser om skattepligten er der tale om en ny praksis

skatteministeren at det er tilfredsstillende at

jeg kender ikke til

de konkrete sager og havde jeg kendt til dem ville jeg heller ikke som skatteminister kunne udtale mig om dem jeg har noteret mig at dele af oppositionen det indbefatter ikke dansk folkeparti har haft lidt svært ved at respektere at jeg har tavshedspligt i forhold til virksomheder og borgere men det er jeg så sikker på

i forhold til det spørgsmål der bliver stillet her

kan ikke udtale mig om konkrete sager men jeg kan udtale mig generelt og der er ikke sket nogen praksisændring i forhold til vurderingen af

man er skattepligtig i danmark eller ej det beror på en konkret vurdering

indebærer hvor man har

man har sit virke arbejdsmæssigt men

bekendt med at ministeren har en tavshedspligt som som minister men men der er

set alle sagens præmisser har været blotlagt i dagspressen og derfor har været genstand for for den offentlige debat og den må en

minister jo gerne deltage i herunder debatten om hvilke præmisser der skal til for at

nu er der så to næsten identiske sager

en rød tråd i det man gør eller om det er som er som vinden blæser

ikke til den konkrete skattesag og

finder ikke grundlag for at

en forkert afgørelse i deres ligning af sagerne så jeg mener sådan set ikke at der er grundlag for at jeg som skatteminister går ind i sådanne konkrete sager

jeg ikke men kan sige at det der gør sig gældende

jo er en lang række forhold som som handler om

hvor ens udgangspunkt for livsinteresser er

og hvor mange dage man opholder sig

danmark så der er en lang række forhold der gør sig gældende og derfor beror det altid på

med skatteministeren i at der ligger en lang række faktorer

de to konkrete sager som bt har blotlagt den med med stephen kinnock og så den her med direktøren i grønland

næsten helt identiske så derfor er det mig en gåde at man er nået frem til

i skats behandling af sagen har været tale om en mere eller mindre bevidst begunstigelse af

stephen kinnock netop fordi han jo er gift med

været bange for at lægge sig ud med med en måske potentielt kommende

inden for det her område med henblik på at se om om der er

en skattesag og da

forventning om at regeringen også fortsætter

er det ikke noget jeg kan nikke genkende til men jeg kan sige at jeg har fået en henvendelse fra skatterådet som mener at der er nogle uklarheder på det her område og det jeg har svaret tilbage til skatterådet er at jeg vil nedsætte et udvalg som kigger på og

det regelsæt der gælder i dag

dag hvor regeringen roder noget rundt

de skattelettelser der allerede er givet mens man sidste år forringede dagpengeperioden skar ned på den kommunale velfærd lod børnefamilierne

men der var altså alligevel en ny regning nu er efterlønnen forringet folkepensionsvilkårene er imod alle

tillader man sig altså at starte en ny diskussion om at de allermest velstillede skal have nye skattelettelser det synes jeg er en fuldstændig urimelig politik men men

at oplyse befolkningen kunne det måske være meget sjovt

hvordan situationen er med de skattelettelser der allerede er givet af den her regering

en egentlig beregning af af regeringens skattepolitik nu

offentligheden hvis vi tager den samlede virkning af skattepolitikken

ud af regeringens skattepolitik hvorimod de ti procent rigeste danskere har fået otteogtredivetusinde og trehundrede kroner ud af regeringens skattepolitik to af reformerne

og der ender regningerne så med at vælte ind på andre områder

ville slippe for den her minimale skattelettelse set i forhold til hvad de mest velstillede har fået

til gengæld ikke skulle have en mindre børnecheck have

have forringede efterløns og pensionsvilkår synes skatteministeren virkelig at det er rimeligt først at lave en så skæv skattepolitik og nu lægge op til at der skal udskrives nye checks og gaver til de mest velstillede som der bliver lagt

der var mange bemærkninger og mange spørgsmål

at at regeringen siger at vi i forbindelse med to tusind og tyve forhandlingerne har en udfordring

at det er noget der er kommet pludseligt så undrer det mig såre

enig i jeg har egentlig glædet mig

der er danmarks udfordringer men

at regeringen nu er i gang med at sænke skatten det er regeringen ikke

gerne at skatten blev sænket

skattelettelse som en del af to tusind og tyve planen fordi opgaven er en helt anden nemlig at finde penge det er fuldstændig korrekt

blandt andet om at

vi simpelt hen ikke har råd til at betale raske mennesker for at træde tidligt tilbage arbejdsmarkedet som modsvar til det har herre

bedre effekt end når regeringen bruger en kroner på uddannelse

at når oppositionen bliver spurgt om hvilke økonomer der egentlig

om den såkaldte røde plan

nu er der en del tilhørere

lave en håndsoprækning på hvor mange der egentlig synes at skatteministeren svarede på det der blev spurgt om det gjorde skatteministeren overhovedet ikke

af svar fra skatteministeren selv er jo en klar oversigt over hvor

har været så er det meget muligt at skatteministeren ikke synes at der skal være nye skattelettelser men det er dog det regeringspartneren vil

set bare skatteministeren om at forholde sig til om det er rimeligt

at de ti procent dårligst stillede har fået to tusind ni hundrede kroner samlet set i forhold til de ti procent rigeste

otteogtredivetusind kroner ud af regeringens skattepolitik og at man nu overvejer nye skattelettelser i hvert fald fra den ene regeringspartners side så kan man tage afstand fra det men er det en retfærdig skattepolitik at føre hvor to af reformerne tilmed er ufinansierede fordi man så har gjort det man nu synes er så utrolig svært

skære ned på dagpenge børnecheck efterløn

er jo sandt at når man betaler en procentdel i skat

på hvor meget man har ud af det men det betyder at de ti procent rigeste stadig væk betaler fem og tyve procent af indkomstskatterne i det her

det står så en politik fra sf det eneste punkt hvor man bare nogenlunde klart kan se hvad det er oppositionen vil er nemlig at

for tæt ved tredive milliard kroner

kun er de rigeste der kommer til at betale det gilde

henviser til en millionærskat som vil give en af de tredive milliard kroner

jeg vil hellere sænke skatten markant for helt almindelige lønmodtagere vi har fjernet mellemskatten

at have fuldtidsjob den har vi fjernet fordi det skal kunne betale sig at arbejde sf vil gå ind og hæve skatterne i det her land og det er i hvert

bare at det er rimeligt at bankerne og millionærerne dem der bruger mange penge på

kommer til at bidrage noget mere til at betale regningen som regeringen har efterladt

det som regeringen tværtimod har gjort er at øge uligheden dramatisk ført en skattepolitik der

har skabt hul i kassen og

haft den her meget meget skæve fordeling eftersom der ikke bliver svaret på det tager jeg det som at det erkender skatteministeren

så prøve at forholde os til hvad det er de konservative rent faktisk foreslår og

regeringen faktisk vil øge topskattegrænsen om et par år det håber jeg skatteministeren vil vedstå sig nemlig

bede om en bekræftelse på at det er sådan at gør man det så er det igen helt entydigt de ti procent mest velstillede danskere får gavn af det jeg kan se på en opgørelse her der er fra skatteministeriet selv at to og halvfjerds procent

en skattelettelse vil gå til de ti procent mest velstillede jeg vil

bekræftelse på at det er det de konservative faktisk foreslår

er soleklart men

lettelser af indkomstskatten som regeringen har gennemført er at de har været fuldt finansieret vi har

mener de at man kan lægge alle mulige byrder over på virksomheder og personer uden at det har nogen negativ effekt

jeg kan i hvert fald forsikre herre jesper petersen om at det med at

en bankdirektør der kommer til at mærke det er en helt ny økonomisk tænkning som i hvert

ja det er at den regning sendes direkte ud til helt almindelige bankkunder virksomheder som personer der har lånt kommer til at betale

så er det herre frank aaen med spørgsmål til skatteministeren

alle spørgsmål og svar gives inden for

alle andre skal spare hvorfor vil regeringen så give de rigeste i samfundet en skattelettelse endnu en skattelettelse på

jeg går ud fra at herre frank aaen

vi som en del af den aftale også vil hæve loftet for hvornår man

indkomster var med til at betale en del af den genopretningsregning der var som følge af at

blevet ramt af den internationale krise men det der er afgørende for selve skatteomlægningen er at at vi fører hver en krone tilbage

at hvis man hæver skatter og afgifter føres de tilbage

afgørende for regeringen har

at sænke skatten på arbejde af to årsager for det første for at også helt almindelige hårdtarbejdende danskere har en større gevinst ved at gå på arbejde

udenlandsk arbejdskraft til danmark derfor har vi lavet den historisk største sænkning af marginalskatten i det her land men husk på den samlede effekt af regeringens skattepolitik for en almindelig arbejdende familie er femogtredivetusind

den opposition der er her i dag og jeg forstår stadig væk ikke hvordan man

er med

at de penge som man fik ind ved at hæve skatter og afgifter blev ført tilbage krone for krone

som jeg har refereret til i et tidligere svar

mangler sådan set kun et element og det er at hæve grænsen for hvornår man begynder

og vi har sådan set også i sinde

ideen bag et skattestop nemlig at man fører de penge

så går man ud og siger at dem der

vi har ikke råd til så mange på efterløn dér bliver regningen betalt vi har alle sammen

en skattestigning

gennemført som en del af genopretningspakken den eneste gruppe som slipper

mens alle andre betaler får de rigeste i samfundet der i forvejen har fået

en ny skattelettelse på to milliard kroner fra den her regering der synes jeg godt

ville have været mere interessant hvis der også var nogle

diskutere valget imellem altså for os har det været afgørende at alle er med til at bidrage og det er alle indkomstgrupper uanset hvad herre frank aaen siger alene det at vi fastfryser satserne med

betyder varigt at alle indkomstgrupper sådan set er med til at

tak til herre frank aaen så er det herre klaus hækkerup med spørgsmål til skatteministeren og vi når også bagefter herre thomas jensen med

jeg skulle have hørt bedre efter

er i gang med at blande konkrete

jeg kan forsikre om at de tal som jeg igen undrer mig over at der nu bliver sat spørgsmålstegn ved er

og vi har nu som regering

vi nu forbedrer landets finanser med er det der er nødvendigt for at have en sund økonomi i to tusind og tyve og det i sig selv giver ikke

enkelt års konkrete underskud med en strukturel

milliard kr som også

har tilsluttet sig som værende det problem der er

plus de andre elementer vi præsenterede i

og igen det kan man diskutere

i det her land eller som opposition sige det er vi uenige i det jeg synes ville være fair var at man så

de ville ikke være med til at tage ansvar de kan kun kritisere regeringen og når de så kommer med noget der skulle minde om at være konkret

jo jeg svarer faktisk på spørgsmålene

med sfs formand som begge har tilsluttet sig hvad

men de har dog givet regeringen ret i at det er udfordringen og nu står

det herre thomas jensen med spørgsmål til

skattemæssige spørgsmål vedrørende politikere og økonomiske bidragydere til politikere

jo vigtigt at vi får en principiel afklaring af skatteministerens og dermed regeringens holdning til

skal fortolkes og hvordan den skal efterleves og

vigtigt at loven bliver efterlevet fordi det i befolkningens og dermed også vælgernes øjne

vigtigt at vi som folketingsmedlemmer og folketingskandidater rundtomkring i landet står som uafhængige af de her forskellige økonomiske interesser og på den måde kan opretholde vores personlige integritet som politikere mit spørgsmål går på de skattemæssige fradragsordninger for bidragydere og går også på

viden om at der er nogen der

derfor har jeg to konkrete spørgsmål nu her til skatteministeren mener ministeren

det er lovligt for enkeltpersoner eller virksomheder at fradrage støtte til partier eller partiernes folketingskandidater hvis det foregår via for eksempel erhvervsklubber

spørgsmål er mener ministeren at man som folketingskandidat pådrager sig et ansvar hvis man er vidende om at en enkeltperson eller en virksomhed fratrækker bidrag

nogen nye regler på det her område og det betyder at en at en virksomhed jo kun kan få fradrag for udgifter som relaterer sig til

det kan være vl grupper det kan være rotarygrupper der kan

for den enkelte virksomhed det må bero på en konkret ligning

som jeg som lovgiver og minister skal

det andet spørgsmål var om man

det er godt vi får slået fast at der ikke er nogen nye love og at man kan gå rundt som folketingskandidat og være vidende om ulovligheder i forhold til støtte til egen kampagne eller erhvervsklubber uden at det

skats hjemmeside under ligningsvejledningen for

§ otte a giver adgang til i et vist omfang at fratrække gaver ydet til foreninger stiftelser institutioner

hvis midler anvendes i almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer fradrag er betinget af at foreningen med videre har indberettet indbetalingen til skat

det er rimelig klart af dagens udgave af jyllands posten som jeg står med her

baggrundsgruppe der hedder viborg egnens liberale erhvervslaug

venstrefolk der træder frem og siger og jeg citerer her

i viborg jeg er skuffet over at politikerne ikke selv synes at man skal overholde lovens ånd man skjuler sig bare bag en forening som formelt ikke har noget med venstre at gøre derfor spørger jeg så ministeren i dag om ministeren mener at viborg egnens liberale erhvervslaug som det hedder er en forening som passer ind under ligningslovens § otte a om fradrag for gaver

almennyttige formål og derudover spørger jeg også ministeren er det

klæde socialdemokraten herre thomas jensen at jeg så ikke i en anden sammenhæng skal stå og ligne hverken foreninger personer eller virksomheder her jeg kan svare generelt på de ting der vedrører

hvis man som politiker modtager penge så er de

uanset om det er virksomheder enkeltpersoner eller fagforeninger der giver støtten

skattepligtig hvis den gives til den enkelte politiker

der blev henvist til ligningsvejledningen

bare for fuldstændighedens skyld sige at det der

på gaver og kontingent og det skal bare med i

det vil sige at vi skelner

er godkendt efter ligningslovens § otte h og bladrer rundt og leder efter

foreninger man godt må få fradrag for støtte til og man læser og læser fremad så skal man helt

har med viborg at gøre nemlig viborg stiftsmuseum og

noget om viborg egnens liberale erhvervslaug

fra venstres kredsbestyrelse i viborg at der simpelt hen er

fradrag for støtte til en konkret

erhvervsklub er det lovligt det er

ministeren efterfølgende vil gøre for at sikre sig at der ikke sker ulovligheder i forholdet mellem viborg egnens liberale erhvervslaug

at socialdemokraten herre thomas jensen mener

og den liste som herre thomas jensen

er en liste der ikke er blevet ændret meget i de senere år der er mange der gerne vil

hvis

man er medlem af en erhvervsorganisation eller en erhvervsklub skal det

relevans for virksomheden og efter de helt almindelige gældende regler

tak til herre thomas jensen og tak til skatteministeren hermed sluttede spørgsmålene til skatteministeren og hermed sluttede det der hedder spørgetimen hvor

så jeg vil hellere konstatere at vi

første punkt på dagsordenen og her klokken fjorten præcis

er der altid en god årsag til det giver ro og orden og overblik over hvad

spørgsmålet lyder i al sin enkelhed er

regeringens politik at skattestoppet skal fortsætte efter to tusind og tyve og i givet fald hvorfor indgår det så

tyve plan og den indgåede aftale om tilbagetrækningsreform og senest aftalen to streger under facit har vi fremlagt de konkrete politiske prioriteringer frem

og tyve vi har vist hvordan vi indfrier målsætningen om balance i den offentlige økonomi i to tusind og tyve og vi har aftalt ambitiøse reformer som effektivt styrker de offentlige finanser frem mod to tusind og tyve efter to tusind og tyve anvendes beregningstekniske og neutrale principper i fremskrivningerne der indebærer uændret skattebelastning det vil sige at provenuvirkninger af en eventuel videreførelse af skattestoppet ikke er indregnet efter

og tyve det er helt efter bogen og på linje med tidligere planer at man i en

og tyve plan har en planlægningshorisont for den økonomiske politik til

og tyve således var horisonten i

er jo forholdsvis enkelt samtidig er det også naturligt at vi koncentrerer os om

løse de udfordringer vi står over for frem til to tusind og tyve det vil sige dels at sikre balance på de offentlige finanser og dels at løfte vækstpotentialet i dansk økonomi selvfølgelig vil der også være udfordringer efter to tusind og tyve

for godt samarbejde omkring tilbagetrækningsreformen som jo ganske rigtigt forbedrer dansk økonomi

den langsigtede holdbarhed ganske markant jeg tror vi kommer op i nærheden af

som det forbedrer den langsigtede holdbarhed med

vi altså får held til at gennemføre reformen hvor vi reducerer efterlønsperioden med tre år og fremrykker velfærdsaftalen med

det er jo godt og det er vigtigt for det er helt afgørende for dansk økonomi det der så skærper interessen

i foråret slået fast at hvis man ønsker at arbejde videre med skattestoppet som vi kender det på ubestemt tid

den langsigtede holdbarhed i dansk økonomi med seksten milliard kroner seksten milliard kroner det vil altså sige mere end halvanden gang så meget

jo ingen hemmelighed at vi i det radikale venstre synes

at sænke skatten på arbejde i stedet for som regeringen lægger op til løbende

at give skattelettelser til de rigeste boligejere men det der er mit spørgsmål til finansministeren

er det regeringens politik at skattestoppet skal videreføres efter to tusind og tyve og i så fald hvor vil man finde de seksten milliard

er jo ikke som jeg sagde før taget stilling til

skattepolitiske prioriteringer efter to tusind og tyve fremskrivningerne går helt frem til år to tusind en hundrede og efter herre morten østergaards tankegang

at regeringen satte sig ned og i detaljen planlagde den økonomiske politik de næste hundrede år og det er nok en absurd tanke at forestille sig så i stedet for at spekulere i hvordan skattepolitikken eventuelt kommer til at se ud efter

morten østergaard hellere bruge tiden på at samle stumperne sammen med sine venner i

mit eget vedkommende og for regeringens vedkommende planlægger

altså hvis man sammenligner indledningen til svaret med den sidste del af svaret så synes de altså at

finansministeren at der ikke er taget stilling til det det betyder jo må man forstå at

udløber skattestoppet i to tusind og tyve så siger finansministeren afslutningsvis at det er regeringens politik at skattestoppet skal fortsætte efter to tusind og tyve og der må man bare sige at hvis det er regeringens politik

kristian jensen udtalte til børsen for et par år siden nemlig at skattestoppet skal fortsætte de næste hundrede

man vil reducere for at have råd til de her løbende skattelettelser til de rigeste boligejere og hvorfor i alverden er det at man synes det er bedre at lempe

nu vil jeg så lige gentage hvad jeg sagde i min indledning at beregningsteknisk i

har vi fuldt finansieret de skattelettelser som vi har gennemført i to tusind og fire to tusind og syv og

to tusind og ni

krisen ramte i to tusind og otte

afbetalt tre hundrede og firs milliard kroner så man kan

jeg kan godt forstå at finansministeren viger udenom at svare på det der er det egentlige spørgsmål her

den tilbagetrækningsreform som vi har aftalt plus alle regeringens andre ideer om fleksjobreformer besparelser på forsvaret og su reformer fordi man skal helt op på seksten milliard

det regeringens politik at skattestoppet skal fortsætte de næste hundrede år som den daværende skatteminister sagde til børsen og så må man kunne anvise

man vil finde de seksten milliard kroner hvert eneste år som der skal til i holdbarhed for at få det her regnestykke til

at skattestoppet holder op i to tusind og tyve fordi det simpelt hen er for omkostningsfyldt at blive ved at finansiere det er et fremadrettet spørgsmål og det er da utroligt hvis landets finansminister ikke er i stand til at redegøre for om regeringen har et princip der koster seksten

i holdbarhed eller den ikke har det princip anerkender finansministeren at

på ubestemt er en forringelse

nogle forestillinger om at borgerne burde betale noget mere i ejendomsskat og alt det skal jeg ikke blande mig i det er regeringens politik at vi har et skattestop når vi har redegjort for det frem til

jo fordi det er der planen går til og så skal vi naturligvis finde finansieringen til skattereformer derudover

og tak til finansministeren der er ikke flere spørgsmål til finansministeren men der er spørgsmål til indenrigs og

hvad er ministerens holdning til at andelen af femten årige drenge med daglige symptomer på dårlig trivsel såsom hovedpine svimmelhed at være ked af det og at have svært ved at falde i søvn næsten er fordoblet fra tretten procent i to tusind og to til tre og tyve procent i to tusind og ti jævnfør

af børn som ikke trives

har dårlig trivsel med mere end et symptom er typisk børn og unge med svage sociale relationer til forældre og venner i skolebørnsundersøgelsen konkluderes det at der samlet set ikke er tale om nogen generel tendens i udviklingen af børn med symptomer på mistrivsel for nogle aldersgrupper går forekomsten lidt op og for andre går den lidt

stabil i hele perioden og andelen af elever som oplever at være kede af det eller irriterede synes at være faldende og det kan vi

men det mest iøjnefaldende er den store andel af piger og drenge i femten års alderen som har svært ved at falde i søvn det er nok også årsagen til den negative udvikling blandt de femten årige drenge der oplever at have mindst et symptom på mistrivsel dagligt hvad årsagen er til søvnproblemet

at skolerne har fokus på problemet det understreges i den rapport om mistrivsel blandt skolebørn som sundhedsstyrelsen netop har udgivet i år der kan man læse at skolerne håndterer børns psykiske mistrivsel meget forskelligt i de skoler hvor det står værst til er andelen af børn der ikke trives tre fire gange højere end på skoler hvor det står godt til rapporten slår også fast at det heldigvis er muligt

trivsel de skoler hvor eleverne trives er kendetegnet ved at skolen har fokus på trivsel og fremme af trivsel man arbejder med at alle føler sig velkomne den har en politik imod mobning og diskrimination der er adfærdsregler lærere og pædagoger kender og kan håndtere tegn på dårlig trivsel og hele skolen er involveret i det trivselsfremmende arbejde og så vil jeg tillade mig at føje til hvad en senere undersøgelse har vist nemlig at hvis der er noget der skaber trivsel

disciplin og ro og at børnene lærer noget

og for at

er sundhedsstyrelsen dels i dialog med skolerne om

dels arrangeres der regionale temadage med kommunerne om emnet så jeg er enig med spørgeren

vi over for unge under atten år har en særlig forpligtelse vi skal gå

værks når vi har at gøre med børn og unges sundhed skolen er et meget vigtigt sted at håndtere spørgsmålet

tak for det når ministeren siger at vi her skal gå

jo i hvert fald givet udtryk for sin holdning også til hvilken pædagogik der skal lægges for dagen

enig med ministeren i at vi her skal tale om

vel taler vi da om et mindretal men når vi nu ser at det er steget til næsten det dobbelte og at vi

baggrunden for at jeg rejser det over for ministeren her i dag hvad

her vil jeg jo gerne have ministeren til lidt tydeligere at give udtryk for hvad det er regeringen agter

at gøre ministeren siger godt nok

her at sundhedsstyrelsen har øje på det og at sundhedsstyrelsen er i dialog med skolerne

hele tiden hvor er de nye tiltag kan ministeren ikke give udtryk for om regeringen har en ambition om at noget skal gøres anderledes her jeg kan da sige at vi fra socialdemokratisk side

til børn og unge har sagt at vi tror på at alle voksne der er omkring børn skal bære ansvaret anderledes vi skal have noget gjort formaliseret og forpligtende sådan at vi

som voksne der er omkring børnene på trivslen på samme måde som der fokuseres utrolig meget på bogligheden og de boglige evner og kvalifikationer mener vi at alle voksne bør have en forpligtelse til i skole hjem samtaler

fokusere på trivslen så jeg spørger ministeren hvilket ambitionsniveau har regeringen hvad er det ministeren vil gå til sundhedsstyrelsen og sige at den dialog sundhedsstyrelsen har med skolerne

det godt nok at ministeren siger at nogle kommuner nogle skoler griber den her opgave og

jeg har i adskillige spørgsmål her i salen over for ministeren sagt at der jo altså også er stor forskel på skolerne lige så vel som

forskel på ledelse på de enkelte skoler er der jo også en forskel på

har af mulighed for at gøre det rent økonomisk

en god idé at se på formanden også

den opsummering af skolebørnsundersøgelsen som jeg står

at der samlet set ikke er tale om nogen generel tendens i udviklingen af børnenes symptomer på mistrivsel for nogle aldersgrupper går det lidt op og for

endelig synes andelen af elever som oplever at være kede af det og irriterede at være faldende det er den opsummering

sundhedsstyrelsens aktiviteter på området som jeg egentlig synes er betryggende og prisværdige man har udgivet en rapport i år hvor man kan læse om disse ting og det er jo det som spørgeren også har gjort der kan man se at nogle skoler gør det meget bedre end andre det synes jeg vi skal råbe hurra for for det er jo det der giver håb om at de mindre heldige skoler kan lære af af de gode og det er jo det sundhedsstyrelsen gør hvad man kan for

er sundhedsstyrelsen i dialog med skolerne om vigtigheden af at kunne håndtere psykisk mistrivsel man arrangerer regionale temadage med kommunerne så jeg synes at sundhedsstyrelsen som er en del af sundhedsministeriet gør hvad man med rimelighed kan

er som sagt at vi bliver nødt til

gøre noget mere så vi ved at alle børn også får rettet et voksenfokus mod mistrivslen ministeren siger at det må være op

at en af mine pointer er at skolernes vilkår er meget forskellige og der kunne det

ville have et højere ambitionsniveau og også ville være med til at sige at

være at vi ligefrem skal ind at prøve at lave en formulering nogle anbefalinger af hvad det skal være frem for at sundhedsstyrelsen bare går i dialog ministeren har på mange andre felter sagt at sundhedsstyrelsen er en vigtig krumtap

det sundhedsstyrelsen siger og gør skal andre følge det er derfor jeg

at man lade sundhedsstyrelsen komme med nogle anbefalinger af hvad det er vi ved

skoler nogle kommuner har opnået gode resultater lad os dog få dem implementeret måske ikke bare ad den langsommelige frivillighedens vej men måske med et

samtidig er der en larmende tomhed når det gælder hvad det helt præcis er socialdemokraterne vil gøre

når jeg beskriver sundhedsstyrelsens liste over hvad det er

er det selvfølgelig en liste som samtidig er anbefalingen til de skoler hvor mange elever lider af

det er noget med at skolen skal have fokus på trivsel og fremme af trivsel det er noget med at alle skal føle sig velkomne at man har en politik imod mobning og diskrimination

at man har adfærdsregler at lærere og pædagoger kan håndtere tegn på dårlig trivsel og at hele skolen er involveret i det trivselsfremmende

jeg tillod mig at føje til fra en senere undersøgelse at

god disciplin og læring og

gøre mere vi politikere vil vel egentlig gerne det bedste vi ved også

at lige nøjagtig sundhedsstyrelsen kunne spille sin rolle anderledes hvis ellers ministeren ville svinge

jeg forstår i og for sig også godt at ministeren måske lige får udtrykt lidt irritation over socialdemokraternes politik på det her område det er rigtigt at vi har

krudtet i bøssen lidt endnu i forhold til hvordan

vi vil bruge de to milliarder

nye kroner til forebyggelsespolitik men jeg har dog over for ministeren her i dag sagt at vi gerne på trivselsområdet i forhold til børn og unge vil lave noget der er formaliseret og forpligtende sådan at det bliver en helt fast integreret del af det at forældre skole og andre voksne omkring børnene taler

børnene er i trivsel eller om børnene er i mistrivsel er børnene i mistrivsel

skal der være en palet af tilbud som man kan tilbyde det mener vi er en fremtidssikring for et godt liv

jeg vil gerne forsikre at jeg overhovedet ikke er irriteret over socialdemokraternes holdning overhovedet ikke

og man bare vil gøre mere på alle felter sprede penge ud som man ikke kan skaffe og når man ikke engang kan forklare hvordan de penge skal

noget at være irriteret over så er det tom snak ligesom hele

fordi herre møller mortensen påstår

mener ministeren at der er behov for yderligere håndhævelse og sanktioner over for unges køb af alkohol når otte og tyve procent af de femten årige drenge og nitten procent af de femten årige piger ugentligt drikker alkohol jævnfør skolebørnsundersøgelsen

skulle vi nu ikke glæde os over at der siden to tusind og fire da aldersgrænsen

af alkohol blev hævet fra femten til seksten år er sket et fald i antallet af femten årige som drikker alkohol ugentligt

der drikker regelmæssigt

i betragtning at man nu ikke må sælge alkohol til unge under sekstende men problemet løses jo nok ikke ved at råbe på øget kontrol og kraftigere sanktioner politiet kan jo ikke stå ved disken i enhver butik og holde øje med hvem der køber og hvem der skal have en bøde det handler om at butikspersonalet skal være bevidste om at de har et ansvar

og afvise dem der ikke er gamle nok til at købe alkohol jeg ved fra detailhandelens brancheorganisation at man er indstillet på at leve op til sit ansvar fordi butikkerne jo ikke har nogen interesse i at fremstå som en branche der bryder loven også fordi butikkerne hvis de ikke lever op til loven jo risikerer indgreb som kan være generende for

brancheforeningerne til et snarligt møde hvor man kan drøfte

for butikkerne at overholde loven og jeg har bedt sundhedsstyrelsen om at holde mig orienteret om

tale om forældrene vi ved at nogle forældre ligefrem køber alkohol til de unge

når helt misforstået solidariserer sig med deres børns dårlige vaner

nogle gør det ud fra en forestilling om at sådan er de unge

skal vi sige alle steder vi skal sætte ind med alkoholpolitikker i skolerne og på ungdomsuddannelserne

som vi har gjort tidligere

det tidligere møde som vistnok var lige før jul mødte jeg nogle ledere som faktisk var villige til

jeg

gerne anerkende ministerens initiativ

sundhedsstyrelsen nu taler med brancheorganisationen

at fokusere på det her område skal være ligegyldigt men det er godt at sundhedsstyrelsen tager den her sag op ministeren får det lidt til at

sådan at det er enten forældrene eller

enten eller det her er jo et både og og der tror jeg sig at ministeren og jeg godt

jeg angriber lovgivningen og

og for at få ministeren til at prøve at rette fokus mod om branchen og om butikshandelen gør hvad de kan

det her er et område hvor jeg har den holdning at vi altså ikke har været dygtige nok med lovgivningen til at sikre at kontrollen er i orden jeg vil gerne spørge ministeren hvordan er det loven bliver kontrolleret i dag hvordan er det kontrollen af branchen af dagligvarehandelen af butikspersonalet af ejerne

foregår i hvor høj grad laver man stikprøver for at finde ud af om det virkelig kan lade sig gøre for en

at gå ind og købe spiritus alkohol vi har selv været med til

at man skal være atten år for at købe spiritus med over seksten

vi skal lave kontrollen og sanktionen i

jeg er glad for at spørgeren selv nævner vores fælles ansvar i denne sag for det var faktisk

over seksten til unge under atten år når vi lagde grænsen der var det for at lægge et centnertungt ansvar på branchen vi spurgte jo branchen hvad er til at administrere og vi fik den

mellem den mest

derfor satte vi grænsen der og derfor har branchen ingen undskyldning for ikke at engagere sig kraftigt i at få overholdt loven mit råd til branchen er at det må man hellere se at få gang i for ellers risikerer man altså indgreb som er generende for branchen og også for borgerne så lad os nu håbe det lykkes

det er trådt i kraft vi kender slet ikke virkningen af den forhøjede alkoholgrænse altså det med at man nu hvis man ikke er atten år ikke må

med over seksten procent alkohol vi kender ikke virkningen af det endnu men der var for et par dage siden en offentliggørelse af en undersøgelse som viste at der tilsyneladende er en ganske kraftig forbedring på vej som jeg bare ikke har dokumentation for endnu men det håber jeg at

vi vil jo altid gerne bygge vores viden og vores udsagn på faktuelle data

vægter forskning på det her område meget højt uvildig objektiv forskning i et videncenter er det vi går efter når nu ministeren siger at

sælge alkohol til dem der ikke må købe

jeg gerne spørge ministeren eksisterer der i dag en reel risiko for en butik for at blive kontrolleret om den overholder det her eksisterer der

går man ud og laver kontroller

kritisk dybdeborende journalister som med skjulte kameraer

politisk trussel over branchen hvis ministeren må stå og vedkende sig at der ikke eksisterer en risiko for at blive taget i en ulovlig handling det kan godt være at der en gang imellem er en politikontrol men for mig at se er

er den næsten lig nul er ministeren af den

med denne alkoholgrænse er fuldstændig som kontrollen med den gamle alkoholgrænse og den kontrol var vi meget bevidste om da vi vedtog

fælles medansvar for jeg har ærligt og redeligt sagt at politiet jo ikke kan stå ved hver eneste disk men hvis det viser sig at den grænse vi har vedtaget

ikke forhindrer at alle mulige unge render rundt til skolefester med hård spiritus så er der noget rivende galt og så er tiden kommet til stikprøver og andet for vi skal selvfølgelig

løse det her problem det er da i høj grad en sag for politiet hvis der er indikationer på

så kommer vi jo ikke ret meget længere

er der indikation på noget eller er der ikke er indikation på noget

ugentlig drikker alkohol tænker jeg mig jo om og så tænker jeg hvor får de alkoholen fra

eller ældre kammerater til at købe den til dem der synes jeg at man må gå lidt længere i den politiske refleksion over det her

både ministeren og jeg er jo enige om at det er et problem at de unge drikker alkohol professor morten grønbæk har faktisk i dagspressen i dag sagt at det lige nøjagtig er et stort problem at dem under tyve år drikker alkohol fordi

vigtigt at ministeren og jeg fokuserer på

der er en indikation til at tro at der er en løssluppen adfærd i detailbranchen i forhold til at sælge til unge som ikke må købe alkoholen eller ej der ville jeg gerne at vi på samme måde som ministeren siger

der ikke er en indikation så skal mit

vil ministeren undersøge om der kan være en indikation eller ej på det her område altså er der grund til at

ledere fra undervisningssektoren som har ansvar for skolefester

det møde vil vi selvfølgelig gøre op hvor langt vi er nået og den undersøgelse som jeg ikke har

og som tilsyneladende er meget opmuntrende vil vi selvfølgelig også sætte os med der er meget der tyder på at vanerne er ved

ændres og at bevidstheden om hvor skadeligt det er for unge hjerneceller at blive badet i alkohol

forældrene er blevet mere bevidste men

jeg er da helt enig med spørgeren i at hvis det viser sig at det vi har vedtaget

drøfte hvordan vi så enten kan stramme det eller sikre at det bliver overholdt men jeg tror at det

få mig til at gå videre ad samme spor for vi kan nemlig også være enige om at

er børn undskyld jeg siger det og dem har vi lov at være

det næste spørgsmål er stillet til

og sundhedsministeren af fru sophie

mener ministeren at et løft af psykiatrien skal være en del af økonomiforhandlingerne mellem staten

skal vi fastlægge den samlede økonomiske ramme for regioner og kommuner næste år der er afsat fem milliard kroner over perioden elleve til tretten en del af midlerne er blevet fordelt

til at give yderligere midler til sundhedsområdet ud over kræftplan

mulighed for at køre videre med den ekspansive sundhedspolitik og vi arbejder til stadighed med at skabe de bedst mulige rammer for sundhedsvæsenet herunder også psykiatrien det er regionernes ansvar at prioritere de midler de får mellem forskellige områder af sundhedsvæsenet de skal sørge for at der er relevante og nødvendige

igennem en årrække blevet tilført betydelige midler med aftalen om satspuljen for to tusind og ti blev der afsat otte hundrede million kroner for perioden og ti til tretten

og vi vil blive ved med at have fokus på psykiatrien når vi fordeler de ekstra penge vi

mennesker som står uden for arbejdsmarkedet på grund af

unge mennesker der er blevet førtidspensioneret på baggrund af de har en psykisk sygdom eller en psykisk sårbarhed

ordentlig trivsel således at yngre mennesker undgår at få stress og angst og til sidst blive førtidspensionister

faldet markant til trods for at der faktisk bliver flere og flere mennesker som på en eller anden måde har psykisk sårbarhed inde på livet

selvfølgelig ministeren om ministeren nu vil tage det med

økonomiforhandlingerne for når ministeren nævner at der er blevet afsat penge fra satspuljen må man jo også bare konstatere at det ikke er noget der har været

genstand for meget store drøftelser med regionerne til trods for at der altså efter min mening er sket forringelser af psykiatrien i

den her regeringsperiode så jeg kunne spørge ministeren mener ministeren at en udvikling hvor der

et fald i antallet af senge og til gengæld en stigning i antallet af patienter

imødekommet godt nok med de midler man indtil videre har sat

er det jo sådan at arbejdsløsheden i øjeblikket

nyrup rasmussens regeringstid lavere end på noget tidspunkt

er bevillingerne ud over pris og lønstigninger steget med tolv procent lige præcis til psykiatrien jeg ved godt

tilgodeser psykiatrien med endnu flere midler men jeg synes spørgeren får det

hvad er pengene så gået til

jeg også somme tider selv stiller hvis jeg nu skal være helt ærlig den tidligere finansminister

som staten har givet

men det som pengene er gået til

er jo hvis jeg skal være seriøs flere ambulante behandlinger og flere enestuer og bedre forhold på mange måder men det kan godt være at der nu er blevet for få pladser og jeg har et åbent sind over for det

fire uger selv om mange har talt for at det egentlig ikke burde være nødvendigt hvis man satte ind på andre områder

vi er jo sådan set ude i at det ikke kun er de psykisk sårbare der råber vagt i gevær

der sker for tvungne og for tidlige udskrivninger

underbemanding mange steder i psykiatrien

at lave en selvransagelse for at finde de her landevejsrøvere som ikke har

de øvrige sundhedsområder så vil jeg godt spørge ministeren er ministeren ikke selv klar over at

lige netop da man lavede strukturreformen var man blandt andet med til hvert år at fjerne omkring fire hundrede og

har fjernet i de andre regioner skal jeg ikke kunne sige men alene i hovedstadsregionen er der altså fjernet midler i psykiatrien fordi man ikke anerkender at der bor flere psykisk syge i hovedstadsregionen og at de har nogle sværere psykiske

vi skal huske totaltallet nemlig at de samlede bevillinger til psykiatrien ud over pris og lønstigninger er steget med tolv procent de sidste ti år det kan spørgeren altså ikke komme uden om

være den udvidede behandlingsgaranti altså det at man har ret

inden for en måned og ellers kan gå ud i den private sektor jo det ville være et rigtigt ræsonnement hvis det var sådan at man sparede penge ved at lade folk vente på en grå stær operation men det sparer jo ikke penge at lade folk vente

den kommende regering vil satse på så jeg forstår bare ikke hvad man sparer ved at lade folk vente jeg er så glad for at vi har fået ventetiderne ned med tredive til fyrre procent i denne regerings

kan få en hurtigere diagnose

tror jeg altså heller ikke vil være noget landevejsrøveri

hvis det var sådan at man kunne sige at

i norden eller i den vestlige verden

den bedste psykiatri overhovedet at vi var de allerbedste til

tage imod de mennesker som er psykisk sårbare til at skabe et rummeligt arbejdsmarked for dem til at sikre at de kunne tage uddannelse

på trods af at der er bevilget flere midler har det slet ikke kunnet ses

er bevilget til netop grå stær patienter eller andre

man vil sætte en stopper for sengelukningerne og revurdere om der nogle steder er behov for ny sengekapacitet så man kan tilbyde en længerevarende stabiliserende indlæggelse til nogle patienter ikke mindst de unge skizofrene som har en særlig risiko for at havne i kriminalitet

nittende april to tusind og syv og hundrede og ni og tredive senge siden da

at det har fået dramatiske følger for i hvert fald halvtreds patienter

begået kriminalitet eller vold mod andre så vil ministeren ikke godt gøre det til sit hovedområde nu med med stolthed at kunne sige at

på ambulante behandlinger og på andet

tanken bag det er jo altså at man så vidt muligt skal holde folk i deres eget miljø og hjælpe dem der frem for at hospitalisere dem men jeg har et åbent sind over for at det måske

jeg er også helt med på at vi ikke er de bedste i verden slet ikke på psykiatriområdet det jeg siger er bare vi

hvis der er

der har været arkitekten bag den kraftige forbedring af sundhedssektoren med

så er det den citerede tidligere sundhedsminister herre lars løkke rasmussen

som har øget sundhedsbevillingerne med omkring tredive procent ud over pris og lønstigningerne de sidste ti år

det næste spørgsmål er stillet af

som bekendt en arbejdsdeling mellem staten og regionerne ved økonomiforhandlingerne som begynder i næste uge

derefter er det regionerne der som ejere af sygehusene har ansvaret for driften på sygehusene

det giver ikke mening hvis jeg som minister eller vi som folketing skal detailstyre hvor mange sengepladser der skal være på den enkelte afdeling det kræver jo et lokalkendskab til patientbelastningen og til ændringerne i patientbelastningen og til de

løsninger fordelene er at patienten berøres mindst mindst muligt af sin sygdom når man kan være derhjemme at man bliver bedre i stand til at tage vare på sin sygdom og at man bevarer hele evnen til at klare sig selv og så reducerer det jo risikoen for komplikationer infektioner og indlæggelser

regeringen og dansk folkeparti har taget initiativ til at der senere i år bliver fremlagt en national handlingsplan for den ældre medicinske patient som skal fokuseres på forebyggende initiativer der kan reducere antallet af indlæggelser og genindlæggelser og styrke sammenhængen i patientforløbene her kan vi se visse afdelinger på visse hospitaler som har gjort det rigtig rigtig godt nu gælder det om at alle gør det lige så godt vi har også fremsat forslag om en ændret kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet som vil give kommunerne en belønning for at forebygge unødige indlæggelser

jeg må sige at jeg undrer mig lidt over ministerens svar om at det her

interessere regionerne og at det er dem der har næsen nede i tallene

lavet en publikation der hedder og

konstatere at en national og landsdækkende styrelse altså har vurderet at der var behov for at samle data ind om overbelægningerne og slår man

tabel to over belægningsprocenter efter specialerne

inden for flere medicinske specialer i de seneste ti år har massive overbelægninger

en massiv overbelægning betyder at man permanent har haft en belægning der er større end fem og firs procent

ikke det samme på det kirurgiske område

nu vil lave planer og så videre men

nedbringe de uværdige forhold der er for patienter der bliver indlagt på vores hospitalsafdelinger og oplever at ligge på gangene eller i skyllerum eller andre

bygger de sygehuse til fortiden og ikke til fremtiden fremtiden

flere patienter der bliver udlagt i eget hjem frem for at blive indlagt på hospitalet at der skal være færre genindlæggelser at den kommunale sektor og

skal gøre mere for at holde folk

derved holder man også folk sunde

hvis de endelig skal være på et hospital skal de være der i så kort tid som overhovedet muligt målet må være ligesom i hospitalssystemet kaiser permanente i usa

liggetid der har lige været en konference i bella center

kan foregå ambulant det er fremtiden det forebygger infektioner og komplikationer og det er oven i købet billigere og bedre for patienten og når man så med telemedicin tilmed kan være i kontakt med de eksperter som skal give en råd

en fremtidig sundhedssektor

for den ældre medicinske patient for det vi taler om her er noget

jeg tror det er meget vigtigt at vi bygger nogle hospitaler der ikke kommer til at stå som store mausoleer over nogle forkerte beslutninger man traf

gerne sige at for mig er det lige så vigtigt at sengedagene kommer ned fordi patienterne ofte erhverver sig infektioner eller andet mens de er indlagt

to dage liggende på en hospitalsgang eller i et skyllerum fordi afdelingerne generelt er for små altså at der er for få sengepladser der synes jeg da at ministeren skulle tage og kigge lidt på de tal som man for eksempel lægger til grund for at bygge de nye hospitaler

at på de medicinske afdelinger og man bare fremadrykker den udvikling

på de medicinske afdelinger om ti år

her overbelægninger på vores medicinske afdelinger så vi får værdige forhold for vores ældre der bliver indlagt

lige nu og her synes jeg at vi skylder en lang række borgere at vi får bragt orden i forholdene

jeg synes det lyder som om spørgeren nu bakker fra det hun sagde i første omgang mit svar er klokkeklart at løsningen på overbelægning

at bygge hospitaler med flere senge løsningen er at man skal ligge i kortere tid at der er færre der skal indlægges

og jeg er fuldstændig enige om at når man ligger på hospitalet kan der tilstøde uheldige ting

spørgeren om at det er beklageligt at man især i de tidlige forårsmåneder har en vis overbelægning på nogle ældre medicinske afdelinger jeg har selv set det med egne øjne men løsningen er altså ikke at bygge flere senge løsningen er at bygge sygehuse for fremtiden

at få flere til at kunne være derhjemme og holde sig i gang få dem på benene noget før undgå at de skal genindlægges styrke den kommunale del og den primære sundhedstjenestes del

alt det glæder vi os til at den nuværende regering

kan vi se at på de medicinske afdelinger der har med mave tarm sygdomme

nået ned på en belægningsprocent

at man har villet være vidne til det i den her regering samtidig med at man med egne ord har postet penge ud

ikke for længst sat sig ned og lavet en plan for hvordan man fik nedbragt de her uværdige forhold der gør at ældre mennesker bliver indlagt og ligger på gangene eller

skyllerum eller bliver udskrevet for tidligt og bliver genindlagt bagefter igen hvilket også er uværdigt efter min mening fordi der er så markant mangel på sengepladser på de medicinske afdelinger

så er det da denne regering en plan for hele sundhedsvæsenet i fremtiden

akutberedskab nye lægehuse sundheds og akuthuse alt hvad der ikke er svært skal være nært

er det lige præcis nu og lige præcis denne regering den satser på moderne teknologiske løsninger byggesummerne skal fordeles på den måde at

den plan som de nye sygehuse repræsenterer indebærer færre senge og ikke flere senge fordi færre senge er vejen frem ikke at man trasker videre i

til ens fodspor så er den gennemsnitlige belægningsprocent efter mine tal på fem og halvfems men det kan godt være at inden for visse afdelinger ligger det højere men disse afdelinger hvis vi taler om ældre medicinske patienter er lige præcis

for at undgå at de skal indlægges

også derfor at vi har fået gennemført lovforslaget om kommunal medfinansiering

det næste spørgsmål er stillet til transportministeren af herre benny

finder ministeren det tilfredsstillende at to ud af tre flypassagerer ifølge en undersøgelse fra fbr analyse ikke kender deres rettigheder i tilfælde af forsinkelser på mere end tre timer

jo et kort klart og meget præcist svar

som jeg er meget tilfreds med det skal jeg ikke undlade at sige for man skal også huske at rose en minister når

der faktisk kommer et kort klart og præcist svar jeg tror at vi kan være meget enige på det her punkt

en islandsk vulkan som i den grad fik opmærksomhed i medierne man kan sige meget negativt om det

jeg fremhæver lige præcis den situation i forbindelse med den analyse som som fbr analyse har

foretaget er at analysen er foretaget

ti til tretten i år og det vil

hvor man med en vis ret må sige at konsekvenserne af vulkanudbruddet i island

sammenhæng kan rose medierne for faktisk at have gjort en god indsats

været en massiv forøget opmærksomhed om

kunne konkludere

undersøgelse som fbr analyse har foretaget der er en komparativ analyse som sammenligner med svar

det har vi blandt andet også gjort udenlandske selskaber opmærksom på og

selvfølgelig rigtig godt når store selskaber som dem ministeren nævner

også nærliggende at stille det

på mere konkret vis sat nogle måltal op i forhold til hvad de selv vil opnå

flyselskaberne selv foretog målinger i det her tilfælde er

jo en forbrugerorganisation som har foretaget konkrete målinger men

godt forestille sig at flyselskaberne selv havde en interesse i at få foretaget benchmarkingundersøgelser så man rent faktisk se og sammenligne

de virksomheder som rent faktisk gør en god og fornuftig oplysningsindsats i forhold

fremhæve deres egen indsats i den sammenhæng og

ministeren ikke kender til det og så skal ministeren naturligvis heller ikke svare på det men finder ministeren at det kunne være et godt værktøj at man netop indfører en en type benchmarkingværktøj

flyselskaber altså sådan at de selv

hvad vil ministeren gøre for at sikre at danske flypassagerer kender deres rettigheder set i lyset af at en ny undersøgelse fra fbr analyse viser at flyselskaberne ikke er gode nok til at oplyse passagererne om deres ret til lovpligtig

i tilfælde af boardingafvisning aflysning eller

skal luftfartsselskabet give en skriftlig meddelelse om reglerne for kompensation og bistand til passagerer

trafikstyrelsen derfor er det selvfølgelig i orden at så mange passagerer ifølge forbrugerrådets analyse ikke kender deres rettigheder og tilsyneladende ikke får

trafikstyrelsen har oplyst til mig at af forbrugerrådets analyse har indskærpet over for luftfartsselskaberne

også

og kommissionen konkluderede at der generelt i eu må skabes øget bevågenhed om disse rettigheder kommissionen vil iværksætte en bred kommunikationsindsats for eksempel med kommissionens igangværende oplysningskampagne om passagerrettigheder og

tak for besvarelsen når man beder om en øget indsats er

også ganske oplagt at kigge på selskabernes eget ansvar jeg går ud fra at ministeren er enig med mig i at det først og fremmest bør være flyselskabernes ansvar at sikre at reglerne bliver overholdt vi kan selvfølgelig lave det kontrolpres der nu engang skal til for at sikre at noget sådant sker nu har ministeren jo en

ville det ikke netop være ganske oplagt at sikre

ret simpelt krav om en form for egenkontrol der ganske enkelt sammenholder en statistik over aflysninger

meddelelser med hvor mange der rent faktisk har udnyttet

for at vi kan gå videre der får jeg at vide at trafikstyrelsen

de første fem år efter at eu’s regler om passagerrettigheder trådte

gennemsnitligt har behandlet et par hundrede klager årligt selvfølgelig skal det holdes op imod at der har været omkring fem og tyve millioner passagerer om året men alligevel

i det seneste års tid er der så sket en stigning i antallet af klager og antallet af klager som trafikstyrelsen skulle behandle i to tusind og ti

en lignende tendens ses nu i to tusind og elleve den stigning skyldes formentlig situationen med askeskyen i foråret to tusind og ti og flyselskabet transavias ophør

udelukkes at stigningen også er udtryk for en øget bevidsthed blandt passagererne om

analyses analyse jo en komparativ analyse som

de to nævnte begivenheder altså transavias udtræden af det danske marked og

og der er ikke de store udsving

at det nok i virkeligheden er de andre begivenheder som er

vi nu står i denne høje sal

min side men sikkert også fra andre formodentlig kloge menneskers side blandt andet forskellige aktører på flyområdet

hvilke initiativer forventer ministeren at tage for

danske regering på i forhold til den indsats

være aktuelt i forbindelse med det danske

som finder sted lige efter sommerferien er det også programsat

set blot slutte denne seance af med

omkring det her det kunne eksempelvis være i forbindelse med at tage mere generelle spørgsmål

i dette efterår på et betimeligt tidspunkt

men men det skal i hvert fald være et konstruktivt bidrag herfra og jeg

kan finde ud af at der også vil være et bidrag fra ministeriets side i

det synes jeg er en er en rigtig god idé jeg vil gerne sige at

bidrage fra ministeriets side men for at være endnu mere

hvad det er synes vi kunne gøre i trafikudvalget og så

vil vi også der kunne få de oplysninger som kan gøre at

så ender alt i fryd og gammen og en kop kaffe det er jo dejligt at spørgetiden kan ende med det

er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den nittende maj klokken ti